som jo har udviklet sig meget alvorligt gennem de seneste måneder for ikke at tale om hvad der er sket i løbet af sommeren hvor situationen jo har udviklet sig endnu mere alvorligt derfor har vi også fra første færd meddelt regeringen at vi bakker op

og har også noteret os at de konsultationer der har været undervejs med ikke mindst vores amerikanske allierede har betydet at regeringen nu lægger op til et bidrag som betyder at man skal stille et c en hundrede og tredive transportfly til rådighed som blandt andet har til opgave

transportere ammunition og lette våben vi synes det er helt afgørende at vi fra dansk side er villige til at vise vores solidaritet og også vise

skulder ved skulder for på den måde

være med til at bremse isil og deres brutale fremfærd i den nordlige del af irak det er en meget alvorlig situation og det er også en situation der kan få betydning

os desværre at der også er danske statsborgere der drager i krig både i syrien og højst sandsynligt også i den nordlige del af irak

den såkaldte islamiske stat med de konsekvenser

civilbefolkningen i den nordlige del af irak men selvfølgelig også med de konsekvenser det potentielt kan have når nogle af de statsborgere vender tilbage til danmark

med meget stor alvor når det er sagt

sekund i tvivl om at et dansk militært bidrag kan være med til at gøre en forskel danmark har bidraget i adskillige internationale operationer

viljen til at tilslutte os internationale aktioner hvor vi mener vi kan gøre en

så også har den egenskab at vi her i løbet af to tusind og fjorten giver vores tilsagn

kan udsendes i perioder

op til fjorten dage hvor det så kan være med til at stå for transportopgaver fra europæiske lande til irak

vi vil følge situationen meget nøje og vil også gerne i dag under førstebehandlingen kvittere for det samarbejde der har været med både

og udenrigsministeren i den situation som har udviklet sig derfor vil vi også gerne i dag gøre det klart at hvis der bliver behov for yderligere indsats i løbet af de kommende måneder

med regeringen og det har vi også offentligt tilkendegivet både i den politiske debat men også i forhold

de reaktioner der er kommet efter møderne i det udenrigspolitiske nævn vi mener det er afgørende at vi gør vores ypperste

det brutale regime som i øjeblikket desværre er på fremfærd i den nordlige del af irak vi noterer os også at der har været konsultationer med den irakiske regering vi håber også at den irakiske regering i højere grad er i stand til at tage vare på

egen sikkerhed og det er afgørende at vi også er med til at understøtte den proces

sørge for at der bliver sikkerhed i deres eget land og der er vi så med til at give et bidrag til det men det er irakerne der kommer til at gøre den afgørende

vigtigt at slå fast i dag under behandlingen her i folketinget det er det som skal være endemålet men med de bemærkninger vil vi selvfølgelig lægge op til en konstruktiv udvalgsbehandling

noteret os at regeringen synes jeg meget fint har svaret på en lang række af de spørgsmål der allerede er stillet og har

et synes jeg meget klart beslutningsforslag

om at situationen jo har udviklet sig mere og mere kritisk i det nordlige irak når det er rigtigt at gøre

her er tale om et på mange måder helt uhyrligt regime hvor man må sige at det med den barbariske adfærd simpelt hen er en del af både ideologien

der findes autoritære ideologier og der findes fundamentalister altså folk der mener at alle andre skal være præcis som dem selv og ellers har andre mennesker ikke ret til at leve det autoritære menneskesyn kan så være begrundet politisk eller religiøst eller med noget helt tredje

for mennesket og derfor

socialdemokraterne meget tilfredse med at der efter anmodning fra den irakiske regering er iværksat en amerikansk ledet operation selvfølgelig skal danmark bakke op om sådan en indsats simpelt hen fordi vi har et ansvar der rækker ud over os selv

til den humanitære situation hvor regeringen heldigvis har været ude på vegne af

ni og fyrre million kr men selvfølgelig også et ansvar for at hjælpe i forhold til modstanden mod is af den offentlige debat

fremgået at alle partier kan bakke op om at stille flyet til rådighed og det er også glimrende for det betyder først og fremmest at danske mænd og kvinder kan drage af sted med en uhyre

vigtigt at sige for den her type

operationer er der jo altid en stor risiko ved og derfor er det vigtigt at vi har så bred en opbakning fra folketingets side som muligt og så er det selvfølgelig også godt

modstanden mod is står stærkt hvis opbakningen er lige så stærk i alle andre lande

det selvfølgelig også en styrkelse af kampen mod is endelig har der så op til det her beslutningsforslag været en diskussion af

kunne forestille sig at situationen kunne udvikle sig fremover og hvad danmark i givet fald skulle bidrage med i fremtiden for socialdemokraterne er svaret på det spørgsmål i virkeligheden at det i høj grad afhænger af netop

hvem det i givet fald er der spørger os og hvad det er der i givet fald bliver spurgt om tilsvarende har der været overvejelser om afgrænsning af mandatet der gives i beslutningsforslaget for socialdemokraterne handler den diskussion når det kommer til stykket ikke så meget om juristeri men mere om politik

at inddrage folketingets partier simpelt hen for at gøre hvad man kan

den brede opbakning bag de udsendte og bag den danske politik

følge præcis den kurs som regeringen har fulgt hidtil i både den her sag og tidligere sager

det er godt at der nu ved danmarks mellemkomst sikres de kurdiske styrker

moderne og effektive våben

træk tilslutte mig de talere vi netop har hørt først fra venstre og

socialdemokraterne jeg vil her bruge min taletid til at rette opmærksomheden på de jihadister fra danmark og den øvrige vestlige verden som har meldt sig til kalifatet et vist indtryk har det jo gjort at se hvorledes en brite med med sin kniv henrettede en journalist briten hedder

andengenerations muslimske indvandrere som man indtil for nylig betragtede som særdeles velintegreret i det britiske samfund han er født

taler med en ægte klassisk østlondonsk accent har passet sin skolegang siges det og har en fin karriere

sågar fået mange sange spillet i

presse og myndigheder ynder at vise frem som en rigtig solstrålehistorie

spørgsmålet er nu hvad vi i den vestlige verden har tænkt os at gøre med folk som abdel majed

det går galt i danmark for her sker ikke noget hvad gælder jihadistkrigerne i isil ja så har regeringen ikke for længst fortalt dem hvad der skal ske med dem når de vender hjem eller hvis de tager af sted i modsætning til regeringerne i norge og england som nu har meddelt dem

agter at straffe med langvarige fængselsstraffe hvis og når de kommer hjem fra slagmarken

at fratage dem deres statsborgerskab det skønnes det et avisskøn at mere end hundrede unge fra danmark lige nu er krigere i islamisk stat og hvad foretager regeringen sig så i den anledning intet intet som helst man fortæller i radioen eller på tv hvor utrolig vanskelig og kompliceret sagen er men at

kan være helt sikre på at regeringen følger sagen nøje og det synes jeg er en utrolig betryggende

være handlingslammet i forhold til jihadisterne for fra det øjeblik senere i dag hvor folketinget stemmer ja til at sende et militært bidrag af sted og dermed bliver en del af amerikanernes og kurdernes krig mod isil så er det vel regulært nok at spørge betragter regeringen de danske jihadister i isil som altså nu bliver danske soldaters fjender som landsforrædere fordi de kæmper imod danmark og skal de tiltales som sådan

som endnu ikke er tikket ind på min

skal have et positivt svar på det det ville klæde regeringen nu at vise mod og mandshjerte i den her sag og ikke bare nøjes med at følge sagen nøje danmark har brug for en regering som mander sig op og sørger for som norge og england systematisk at pille statsborgerskaberne fra jihadisterne og udvise dem af landet fremsætter regeringen det forslag her i folketinget

i øvrigt også sikker på at det vil blive vedtaget med stort flertal men spørgsmålet er om regeringen tør at noget tyder på

da jeg spurgte

fange af kurderne vil få tilbudt dansk konsulær hjælp hvis de kommer i knibe og det svarede udenrigsministeren søreme ja til altså en hellig kriger som myrder løs men er så heldig at have et dansk pas

bliver fanget af kurdere

det tror jeg at det danske folk og ikke mindst de danske soldater vi nu sender af sted mildt sagt vil have vanskeligt ved at tro på kan være rigtigt for på den måde hjælper jo det officielle danmark sin egen værste fjende nemlig det islamistiske uvæsen som i dag hærger mellemøsten og er i færd med at sprede gift over europa og danmark jeg må sige at jeg undrer

svar tak

der sker i irak lige nu isils fremfærd har jo skabt en frygtelig forfærdelig humanitær krise i nordirak og derfor er vi rigtig glade for det humanitære bidrag som danmark allerede har ydet men isils fremfærd er også en trussel mod hele irak det er en trussel mod hele den regionale sikkerhed i mellemøsten og det er også en sikkerhedstrussel mod os derfor bakker vi op om det

for os ret vigtigt at understrege nogle ting i den forbindelse fordi det

men det har været meget vigtigt for os at vide at når vi bidrager med at transportere noget som

og derfor tør vi også godt være med til lige præcis den her leverance selv om

altid påkalder sig nogle overvejelser

vigtigt for os at understrege det som jeg tror flere har understreget før os nemlig at vi ikke kan nedkæmpe isil alene

men den langsigtede løsning og den langsigtede langsigtede kamp mod isil er en kamp som irakerne

at vores bidrag sker i lyset af de bestræbelser som irakerne lige nu gør sig på

har kunnet marchere frem med den hast det er sket er fordi man ikke har tilgodeset alle grupper i irak i den regering der hidtil har regeret derfor følger vi selvfølgelig meget nøje regeringsdannelsen og vi håber på at der kan blive en bred regeringsdannelse som kan repræsentere alle grupper og som dermed kan fjerne grobunden for isil og skabe en stærk irakisk hær som rent faktisk står op mod truslen fra isil og ikke bare løber bange bort så vi er enige i det militære bidrag men vi synes også

at have øje for den politiske udvikling og vi tror på at det er der den langsigtede løsning i virkeligheden skal findes

isil her før sommerferien begyndte deres store offensiv

meget stor succes med det isil havde indtil da jo primært opereret i syrien det var en del af den syriske konflikt vi vidste godt

at man havde så stor succes

det resultat at man fik masser af moderne våben og

at ti år efter irakkrigen og efter man

fra vestens side havde støttet irakiske regeringer

den irakiske hær ikke i stand til overhovedet at modstå

militære pres der kom fra isil det tilbagestår stadig at få analyseret nærmere men det har jo formentlig forbindelse med den sunni shia konflikt der er i irak

det var en skandale at at det var sådan

stå imod isil det var kurderne man skulle sætte sin lid til kurderne som har mange historiske erfaringer

som stod imod og gjorde det i første omgang

gøre det i længden alene

derfor fik de så hjælp fra

andre kurdere i tyrkiet og syrien

medvirkende til at de fik genoprettet

fronten og så fik de også hjælp fra de amerikanske bombninger vi var mange der undrede

over at det internationale samfund var så passivt i hele den her situation og derfor var vi også nogle der faktisk var meget tilfredse med at obama besluttede sig for at intervenere

er vi nu igen på vej til irak er det en gentagelse af den katastrofale beslutning som vi tog i

der er meget stor forskel

gang med nu og det der var tilfældet i to tusind og tre folkeretten er i orden nu irakkrigen var en ulovlig krig nu er folkeretten i orden der er et præcist mandat for hvad det er vi skal

en operation der er begrænset til at

kurdernes kamp støtte amerikanernes hjælp til kurdernes kamp ved ved at stille et transportfly

er enig med dem der har sagt at det i sidste ende er en politisk løsning

som regel altid dårlige løsninger men det kan være nødvendigt af og til at intervenere militært

irak som inkluderer og ikke ekskluderer og som skaber mere politisk stabilitet om det lykkes må vi se

vi har altid lov til at håbe på at der faktisk er

adresseret og der er det jo

har flere spørgsmål end vi har svar

hvordan vi håndterer den syriske krise jeg tror selv det var en kæmpe kæmpe fejl at iran ikke blev involveret på et tidligere tidspunkt fordi iran er et af de lande der kunne lægge pres på assad rusland kunne også

vanskeligt at få russerne med til ret meget i øjeblikket

hænger sammen og det må vi også ligesom være opmærksomme på men i hvert fald

løsningen på det her problem det er en støtte til kurdernes kamp imod isil og hvis vi ikke støtter den kamp

få fuldstændig katastrofale konsekvenser det vil

det er en af de værste bevægelser verden har set længe fn har advaret

for et folkemord og opfordret til at alle midler tages i brug for at stoppe isil lige nu kæmper kurdiske styrker en desperat kamp mod højreekstremisterne fra isil kurderne kæmper mod en overlegen fjende efter erobringen af mosul har isil fået fingrene i tunge moderne amerikanske våben

kurderne brug for hjælp hvis de skal matche ekstremisterne fra isil

vi altid støttet kurdernes kamp mod undertrykkelse den støtte vil også gøre sig gældende nu hvor den kurdiske civilbefolkning er truet på livet derfor ønsker vi at danmark hjælper med at transportere våben og ammunition til de kurdiske styrker der forsvarer civilbefolkningen og minoriteterne mod angreb

tidligere konflikter som danmark har deltaget i som irakkrigen afghanistankrigen og libyenkrigen i den her situation transporteres der våben til en folkevalgt sekulær kurdisk regering der beskytter minoriteter

tale om en situation hvor en regering har bedt det internationale samfund om hjælp vi taler altså om

beder om hjælp til at forsvare sin egen befolkning

til at danmark engagerer sig i en militær indgriben i irak vi kan på ingen måde støtte at danske soldater eller kampfly indsættes i irak

jeg også glad for svaret fra udenrigsministeren

der være tale om en beslutning som skal tages op til fornyet behandling i folketingssalen og i så fald vil enhedslisten vende sig imod indsættelsen af danske kampfly og kamptropper lige som vi mener det ville være forkert hvis amerikanerne

det er afgørende for enhedslisten at der alene er tale om støtte til at hjælpe kurderne

til at forsvare sig mod isil danmark skal ikke ind i en ny krig i irak det skal vi ikke fordi det nuværende kaos i irak er skabt af den amerikanske og danske invasion af irak i to tusind og tre irakkrigen dengang var ulovlig da den var uden fn mandat

også vist sig at være helt helt forfejlet derfor gør vi os i enhedslisten heller ingen illusioner om at usa eller andre stormagter i den nuværende konflikt ikke varetager deres egne interesser men vi mener det er afgørende at kurderne får våben så de kan forsvare sig mod isil og det er en klar forudsætning for

derfor er vi også glade for de svar fra regeringen der understreger

er tilfældet jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige at enhedslisten tager klar afstand fra de amerikanske overvejelser om at alliere sig med syriens brutale diktator assad imod isil det er ganske enkelt forkasteligt

ikke kan udvikle sig til en dansk involvering i borgerkrigen i syrien

er tydeligt at kurderne lige nu har akut behov for at kunne forsvare sig ved fronten

det enhedslistens klare opfattelse at konflikten i irak ikke kan løses militært der er behov for politiske løsninger i hele regionen og for en massiv humanitær indsats danmark og det internationale samfunde bør arbejde aktivt for at alle dele af den irakiske befolkning får del i den politiske styring af landet og dermed samles i kampen mod isil

samtidig opfordrer vi klart til at man på baggrund af diskussionen i

benytter lejligheden til at lægge pres på de bagmænd der

fuldstændig grotesk at vesten i årevis har set igennem fingre med at tyrkiet saudi arabien og golfstaterne har støttet ekstreme grupper i syrien og senest isil det kan simpelt hen ikke være rigtigt

kurderne enhedslisten vil gerne støtte kurderne

ikke herske nogen tvivl om men vi har en række spørgsmål vi vil søge afklaret i den videre udvalgsbehandling før vi tager endelig

er i tråd med folkeretten og vi ønsker

støtte kampen mod isil forsvaret

civilbefolkningen minoriteter og kvinders rettigheder

sker lige nu i samarbejde med

vi glade for men det er også klart at vi selvfølgelig er kraftigt imod at amerikanerne har forsynet israelerne med bomber mens de har bombet

mellemøsten og vi vil være kraftigt imod hvis amerikanerne allierer sig med assad den brutale diktator for at bekæmpe isil

er ingen tvivl om at enhedslisten selvfølgelig er kritiske over for amerikanerne men at vi i det her tilfælde erkender at vi har en fælles interesse i at hjælpe kurderne derfor er vi positive over for at bidrage til at

og mord nej er det godt at sige at situationen i irak

i betragtning at danmark er et lille land nej er isil et lokalt irakisk problem nej rækken af spørgsmålene her viser jo at der er utrolig mange dilemmaer knyttet til når lande begynder at blande sig i andre landes forhold men jeg

det er vigtigt at konstatere at her er der ikke tale om et lokalt irakisk problem

men som også truer hele det internationale samfund

vi tror ikke på at andre kan komme ind i et land og sikre udviklingen af demokrati hvis ikke borgerne i det pågældende land selv ønsker en demokratisk udvikling

sig desværre ofte at i nyetablerede demokratier er der en opfattelse af demokrati som tilsiger at

har vundet flertallet har retten til at undertrykke mindretallet

at vi også i liberal alliance fuldhjertet støtter det nuværende initiativ til dansk deltagelse et dansk bidrag at irakerne tilsyneladende selv er nået til en erkendelse af at demokrati er andet og mere end flertalsstyre

at vi bidrager vi står i en situation

som for øjeblikket mishandles på det grusomste men også til at beskytte det internationale samfund herunder danmark i forhold til en udvikling som ingen kan forudsige hvordan vil fortsætte hvis ikke den bliver standset omgående derfor støtter liberal alliance også et åbent mandat som tilsiger at den danske regering ikke kun kan sende det bidrag der konkret er blevet bedt om her men vi er også åbne over for

kan bidrage yderligere hvis vi bliver anmodet om det afgørende er det selvfølgelig at folkeretten respekteres og at den irakiske regering

i forlængelse af det vil jeg gerne sige at man sjældent kan diskutere problemer isoleret og derfor vil jeg gerne

i forhold til regeringens initiativer når det gælder hvad vi skal gøre ved de krigere som drager ud fra danmark

og som eventuelt vender tilbage det

og de skal vide at det har konsekvenser hvis de drager ud og hvis de vælger at komme tilbage til danmark så derfor ja til det beslutningsforslag der ligger her ja

åbne hvis der er brug for yderligere initiativer og en klar opfordring til regeringen om at tage initiativ til at finde ud af

der drager ud og blander sig i den her konflikt

i fysisk forstand er terrorbevægelsen isil eller isis alt efter

forkortelse man bruger hvis brutalitet og menneskefjendskhed ingen grænser kender og som giver anledning til at vi alle må stå sammen for at få den terrorbevægelse nedkæmpet og få beskyttet civilbefolkningen det konservative folkeparti bakker helhjertet op om samtykke til at vi fra dansk side leverer et militært bidrag til støtte til iraks militære indsats mod terrorbevægelsen isil og for at hjælpe myndighederne i irak med at beskytte civilbefolkningen mod alvorlige overgreb det er meget sørgeligt at den nu afgåede irakiske premierminister maliki og myndighederne misbrugte den mulighed der var for national forsoning efter saddam husseins fald og dermed har givet grobund for utilfredshed hos såvel kurdere som iraks sunnimuslimer der holdes uden for indflydelse denne undertrykkelse af ikkeshiamuslimske grupper er jo sket i en sådan grad at nogle sunnimuslimer har vendt interessen og sympatien mod terrorbevægelser som isil det er ikke nogen undskyldning for at blive terrorist

en forklaring på hvor ødelæggende det er for et land at undertrykke store religiøse grupper i samfundet udpegelsen af en ny premierminister og forhåbentlig også en bredt sammensat regering

og militær er den eneste holdbare langsigtede politiske løsning

lige nu handler det om at hjælpe den irakiske regering og de styrker der kæmper

at få tilbageerobret det tabte fra isil og nedkæmpe dem det folkeretlige grundlag for at deltage er et samtykke fra irak og en forudsætning for at deltage er naturligvis at de nødvendige flytilladelser foreligger vores bidrag er

beslutningsforslaget undergivet folkeretten og vores bidrag er i første omgang et c

transportfly med besætning og logistikhold hvor opgaven primært

at transportere personnel våben ammunition og forsyninger til de irakiske og kurdiske styrker

mange andre partier her tilkendegive

også tolkes som et åbent mandat og tilkendegive at vi også er indstillet på at andre bidrag kan komme på tale herunder for eksempel anvendelsen af f seksten fly hvis det skulle være relevant og danmark blev anmodet om det det kunne for eksempel være til etablering og beskyttelse af en humanitær korridor så de civile kan komme i sikkerhed det er ikke tilfældet lige nu men det

at tilkendegive over for regeringen at det vil vi være indstillet på på trods af at et transportfly kan lyde som noget relativt ufarligt er det vigtigt at understrege

efterretningstjeneste i deres vurdering af truslen

anser den for at være høj i områder med kamphandlinger den generelle terrortrussel i irak og trusler om bortførelse tilbageholdelse og ied

skal sættes ind for at nedkæmpe isil herunder også den rekrutteringsbase de har og vi har desværre alt for mange unge radikaliserede der rejser ned og deltager i konflikten både i syrien og irak mere end hundrede unge er rejst af sted tiden to tusind og tolv

den danske regering til at der bliver sat ind over for det her problem og vi har faktisk et par konkrete forslag til hvad man kan gøre

skal sikre at flest mulige af de terrorbevægelser der agerer i området bliver sat på eus terrorliste det gør det nemlig muligt at straffe de folk der deltager aktivt i handlingerne for det andet må man se på hvordan man kan begrænse antallet af herboende der rejser til syrien og irak og deltager i konflikten

vi konkret kan gøre er jo at inddrage passet det gør

england så man ikke får mulighed for at rejse ud af landet vi mener det er helt afgørende at

for de unge radikaliserede der rejser fra danmark og det er jo et

sted grotesk hvis vi oplever at det er danskere der står og skyder på danske soldater

bliver gjort noget og vi har som sagt konkrete forslag blandt andet om terrorlister og om inddragelse af passet og naturligvis også

inddragelse af opholdstilladelsen for bestandig for

de unge radikaliserede der måtte overveje at rejse ned og deltage på isils side og som vi kan forstå det rekrutterer man mange udlændinge for øjeblikket

vil jeg tilkendegive over for regeringen at vi naturligvis helhjertet støtter

det at det er et samlet folketing der forhåbentlig ender med at stå bag sender et meget stærkt signal til dem men selvfølgelig også fordi det politisk som flere ordførere har været inde på sender et meget stærkt signal til omverdenen til irak

er solidariske med et andet folk når det bliver udsat for de grusomheder

ingen tvivl om at isil er en af de største hvis ikke den største trussel som det internationale samfund i øjeblikket står over

det er grunden til at regeringen og vi fra dansk side bakker fuldt op om at usa aktivt står i spidsen for at bistå i rækkerne med deres indsats mod isil og selvfølgelig også fns indsats for at sikre nødhjælp til de

det er godt at vide at vi ikke står alene mange andre nære partnere og allierede støtter også op om indsatsen og det er vigtigt også at understrege at det vi beslutter i dag den militære indsats ikke står alene og at vi også har prioriteret andre bidrag til det

samfunds håndtering af situationen i irak

ordens skyld nævne de tiltag som danmark har taget og som regeringen lægger stor vægt på skal ses samlet for det første har vi haft et stort fokus på den humanitære situation vi bidrager fortsat til at hjælpe de civile som er blevet drevet på flugt af isils morderiske fremfærd i det nordlige irak og vi bliver ved med at støtte humanitært i

yderligere to million kroner oven i de mange millioner vi har givet og det var til beredskabsstyrelsens bidrag til etablering af en lejr for internt fordrevne i det nordlige irak efter anmodning

derudover besluttede vi også i sidste uge jeg var glad for opbakningen fra alle partier at bidrage med femten million kroner til de humanitære organisationer der arbejder med de internt fordrevne i irak de går blandt andet til vandforsyning mad hygiejneindsatser og dermed er vi altså oppe på næsten halvtreds million kroner i humanitære bidrag til irak bare

bare her sige at vi løbende følger den humanitære situation og løbende overvejer behovene for yderligere humanitære bevillinger til krisen så det er den ene

som også har været nævnt flere gange både fra liberal alliance

samtidig med det her forsøger at få skabt en situation i landet i bagdad hvor vi får en regering der omfatter alle dele af den irakiske befolkning så kan vi sende

humanitær hjælp og militær hjælp som vi kan orke

grundlæggende løse problemet og sikre irakerne en fredelig fremtid i velstand derfor var jeg også meget glad for under min samtale med den irakiske udenrigsminister i går morges at han kunne fortælle at det bærer i den retning der er aldrig nogen

politik og slet ikke i international politik og slet slet ikke i den her region men det var rart at høre at det var hans vurdering at forhandlingerne skrider i den rigtige retning han er ud over at også leder af den kurdiske delegation i de interne regeringsforhandlinger og han håbede at man inden for få uger

netop er inklusivt så det er det vi kan gøre politisk vi arbejder jo bilateralt vi arbejder gennem eu vi arbejder gennem fn vi arbejder gennem alle de forskellige organisationer vi er medlemmer af og sammen med alle de allierede vi kan for at skabe det

hvor vi i dag beslutter også at bidrage

for at kunne skabe det rum til at kunne finde en politisk løsning for at kunne komme frem med en humanitær bistand

mulighed for det militært i en situation hvor isil har haft så stor

at alle folketingets partier i dag

jeg kan bekræfte over for enhedslisten endnu en gang at i det omfang

vil det efter vores vurdering kræve et nyt beslutningsforslag jeg vil gerne kvittere for alle de partier venstre dansk folkeparti og konservative der meget venligt har tilsluttet

jo i vidt omfang er en lokal konflikt

i regionen derfor

i yderligere krigsaktioner men at vi kan holde os til at støtte irakerne og kurderne i deres kamp for en fredelig og demokratisk fremtid i deres land det er håbet

for den velvilje som alle partier har lagt for dagen i dag

kan vi over for både usa og irak bekræfte at danmark nu er parat til at levere et transportbidrag i form af et

og et mindre logistikhold til at fragte lette våben og

styrker der står for indsatsen imod isil det folkeretslige grundlag for det danske bidrag er et samtykke fra

som svar på et brev fra mig til den irakiske udenrigsminister og under samtalen i går morges har den irakiske udenrigsminister også mundtligt samtykket over for mig og takket dybt

tak som jeg hermed bringer videre til det danske folketing usa har i sin anmodning præciseret at man samarbejder med allierede efter anmodning fra den irakiske regering om at slå tilbage mod isils

inden jeg tager fat på de spørgsmål som blandt

rejste understrege at det nuværende niveau for det militære engagement næppe vil kunne stoppe isil på længere sigt

er målet med denne enkle operation at søge at eliminere gruppen men blandt andet de amerikanske luftangreb har dog muliggjort at isil er blevet trængt tilbage i nogle områder herunder fra den strategisk vigtige dæmning ved mosul den egentlige løsning på konflikten må og skal selvfølgelig være politisk vi håber at dette bidrag kan gøre det muligt at finde en sådan politisk løsning så har der i debatten

fra flere været rejst spørgsmålet om

bare starte med at slå fuldstændig fast at det er noget der bekymrer regeringen mindst ligesom meget

andre partier i folketinget det er et uhyggeligt fænomen

det er også fra saudi arabien iran og mange regionale lande

og en bekymring vi deler med rigtig mange lande i verden og jeg tror også at der er behov for

med dem om hvordan vi samlet set

forstår bekymringen for at få de mennesker tilbage til

sørge for at de mennesker ikke tager af sted

være et problem hvad kan man så gøre regeringen har hidtil og der må jeg så gå i rette med herre søren espersen der siger at jeg bare har sagt at vi følger situationen for jeg har altså sagt betydelig mere

vi har direkte kontakt til de familier hvor det vurderes at der er en fare

det er en indsats der er blevet optrappet

så detaljeret som den ville være hvis som justitsminister men jeg ved

andet tyrkiet for at sikre at det bliver sværere at komme ind i syrien

det her det er også noget der er blevet

jeg vil dog gerne sige at i det her område yder vi ikke meget konsulær

men det er rigtigt at det er et princip i dansk retspraksis at uanset hvad folk har begået

alvorlig kriminalitet og også anden slags kriminalitet

også ske i det her tilfælde i det omfang

straffet og komme i fængsel selvfølgelig vil de det

at man kan koge det ned til at det også er et enigt folketing der ønsker at stoppe den tilgang af unge mennesker også fra danmark

det vi kommer til at diskutere er selvfølgelig hvordan

ser vi frem til at diskutere når vi har fremlagt

tror jeg at jeg vil takke for en god

for hvordan vores bidrag skal udvikle sig i fremtiden bliver selvfølgelig

da fns sikkerhedsråd navngav de fem konkrete personer som man sagde havde støttet og finansieret

det tankevækkende i den sammenhæng er hvorfor qatar ikke lang tid forinden havde anholdt ham ligeledes står det jo klart at de ekstremister som kommer ind til isil kommer ind gennem tyrkiet

videre til irak

udenrigsministeren om han er enig i at enkeltpersoner og lande der direkte eller indirekte støtter isil skal retsforfølges

rammes af internationale sanktioner lige meget om de er vores nato allierede som tyrkiet

vores nære allierede som saudi arabien og qatar der alle tre

er selvfølgelig at det sjældent er stater der ligesom i samlet trop om jeg så må sige som regeringer med fuldt flertal fra politisk side yder den her støtte det er meget ofte enkeltpersoner eller enkelte organisationer

det er en bevidst politik fra de landes side det man kan gøre

som man måske formentlig jo

vil bare opfordre til at vi aktivt arbejder for at finde ud af hvad der er personligt har jeg tænkt mig at foreslå forsvarsudvalget at vi holder en lukket høring hvor vi får

regeringen vil bakke op og at vi kan få en fælles front i folketinget om at slå hårdt ned

et eget ansvar for egne statsborgere og sige at det her altså er vores problem hvorfor kan norge og storbritannien melde ud som de gør uden alle de her falbelader om at nu skal vi lave en samlet indsats

tage statsborgerskabet fra de

alle mulige ting der skal ordnes først og nu må vi se og der kommer en kommission og vi skal snakke med nogle gør dog noget nu

for den tid kommer når vi har lavet en samlet indstilling men det er ikke sådan helt hen i vejret synes jeg at man lidt overvejer hvad andre lande

og jeg har stor forståelse for at det ikke er udenrigsministerens ressort det er i høj grad justitsministerens men så må

spørge hvornår kommer den plan

få stoppet tilgangen til isil mit mål nummer to er at de mennesker der er dernede

at stoppe deres kamp i det hele taget og vælger

det problem at de løber rundt dernede derfor må det vigtigste jo være at stoppe deres bidrag

vi sikrer os at

oprørsgrupper der er i syrien og som er ekstremistiske kommer på eus

terrorliste derfor vil jeg

om udenrigsministeren kan redegøre for hvor langt man er med at få sat nogle af de grupper på terrorlisten det betyder jo at man kan retsforfølge

ikke kun hvis de begår mord men faktisk bare hvis de

de rejser derned hvad mange af dem jo gør det er dybt provokerende at de fortæller at de skal ned til isil

en rimelig omstændelig procedure juridisk set at få lavet den terrorliste alle lande skal tilslutte sig og så videre

for eu landene at træffe beslutning om at de oprørsbevægelser der lige nu kidnapper og myrder

man forholdsvis nemt burde kunne sætte på eus terrorliste

isils angreb og forfærdelige overgreb jeg

ikke må betragtes som en ufarlig mission vores transportfly skal udføre opgaver i en konfliktzone hvor der er risiko for vores soldater og også derfor er det vigtigt at vi står sammen om udsendelsen og jeg håber ligesom andre i dag at det vil være et enigt folketing der i eftermiddag giver grønt lys for at flyet kan sendes af sted danmark har som bekendt modtaget en anmodning om et bidrag bestående af et c en hundrede og tredive transportfly

et mindre logistikhold til operationen i irak forsvaret har

et mindre logistikhold til rådighed i perioder af op til cirka fjorten dage ad gangen hertil kommer blandt andet forbindelsesofficerer i relevante hovedkvarterer og der kan også blive behov for at bidraget indeholder et mindre antal sikringsfolk til varetagelse af sikkerheden snævert omkring flyet for danmarks vedkommende er der tale om transportopgaver til støtte for en amerikansk ledet operation i irak disse inkluderer som udgangspunkt transport af personel våben ammunition materiel og forsyninger

øvrige samarbejdspartnere såvel transportflyet som logistikholdet er

højt beredskab og de er helt klar til at løse opgaven så snart folketinget har vedtaget beslutningsforslaget og planlægningen er færdig det forventes at bidraget vil omfatte op til cirka fem og halvtreds personer og jeg kan sige at forsvaret i disse timer er i tæt samarbejde med vores partnere sådan at man er klar til

sætte ind i det øjeblik folketinget måtte beslutte

endnu en gang kan bidrage til at danmark kan tage ansvar når der

på verdensscenen og det må man i allerhøjeste grad sige er tilfældet i denne sag hvor vi har set et uhørt eksempel på manglende respekt for menneskeliv og også en kynisme som man troede hørte